arbejdskraft når

for

svare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

slutter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

afstemningen slutter for

eller imod

stillede ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig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

mere ulighed med en omvendt progression i arvebeskatningen hvor de smalle skuldre nu skal bære mere en udgift på en milliard kroner om året som ikke giver arbejdspladser og nye muligheder for at spekulere i forhold til beskatning ja og så kan skatteministeren heller ikke udelukke

danskere med milliarder i skattely også kan få gavn af skattelettelsen i arvebeskatningen

i to tusind og femten gik ministerens parti til valg på at nye forslag skulle vækst og beskæftigelsesvurderes

har

i

været en diskussion om det præcise tal i en eller anden rapport som alligevel er en vurdering

det skal ikke skygge for den her debat og jeg har også tilbudt socialdemokratiet at hvis vi kan blive enige om et andet tal og det kan overbevise dem om at stemme for lovforslaget så skal jeg gerne lave et ændringsforslag

eller ej det afgørende er at sikre gode vilkår for de familieejede virksomheder det ønsker regeringen det er der så en række partier der ikke ønsker det synes jeg er ærgerligt men sådan forholder det sig

vi forskelsbehandler mellem ejerformer og der må jeg

erklære mig skyldig her fra folketingets talerstol

det gør vi vi skattebegunstiger muligheden for at lave generationsskifte

familieejede virksomheder og det gør vi med åbne øjne hvorfor gør vi det fordi vi tror mere på den ejerform end på andre ejerformer fordi vi tror på

for danmark at vi har en masse familieejede virksomheder

den samme tro man har haft i norge og i sverige hvor man for lang tid siden med brede flertal har

i store dele af de nordiske landes erhvervsliv

vi gerne vil sikre at det fortsat skal være rygraden så skal vi give dem gode rammevilkår det ønsker den her regering det er der så nogle partier med den tidligere ordfører på talerstolen i spidsen der ikke gør det synes jeg er synd og ærgerligt men mest synd og ærgerligt for danmark så har der også været en kritik fremme om at regeringen er blevet lobbyet til at indtage synspunkter i den her sag det må jeg afvise jeg vil gerne igen erklære mig skyldig

har været masser af møder på mit kontor med interessenter det

ulandsorganisationer har været der ikke i forbindelse med det her lovforslag men det er helt normalt at man har dialog med interessenter

jeg har ført en intensiv dialog med vekslende generationer

nogle af de familieejede virksomheder som får gavn

bo og gaveafgiften fra femten til fem procent

det her

økonomer

med at sige at

om lovforslagets endelige vedtagelse

vedtagelse

der stemmes

må jo sige

da det ikke er tilfældet går vi til

og dermed er begrundelsen for syv trinsskalaen altså vores tolv trinsskala jo ikke længere

begavede lektors henvendelse over til ministeriet og

håber jeg så på at ministrene og regeringen vil

den vejledning fra fra to tusind og ni i eu systemet og dermed også gøre den til en del af den

her evaluering jeg er selvfølgelig lidt skuffet over at regeringen ikke havde håndteret

en karakterskala det vi så også har diskuteret i folketingssalen er om vi så skal kigge på hvordan karakterskalaen har påvirket eleverne og det var

også baggrunden for at de partier som

nedsættelsen af kommissionen vil sige sige ja til ændringsforslaget alt i alt var det en meget spændende diskussion og endnu en gang vil jeg sige tak til herre henrik dahl for en for en fornøjelig argumentation for at sige nej der egentlig lød som et ja jeg har aldrig hørt noget så elegant så

at lytte til den begrundelse tak for

begrundelsen jeg afventer med spænding den evaluering

ret negativ over for den nuværende karakterskala

på at vi kan få nedsat den karakterkommission som er bydende nødvendig

for ordet

der er

samlede regioner og siger

at medvirke til aftalen

næste år det er en meget usædvanlig situation her har folketinget en stor mulighed for at hjælpe disse forhandlinger igennem

at der danner sig et flertal for det beslutningsforslag som enhedslisten

så viser ganske almindelig hovedregning

vi er jo også i den situation at socialdemokratiet selv erkender at nu

tiden er løbet fra det her to procentskrav men desværre

nu er enige om at det her to procentskrav er så skadeligt som det er

at besinde sig jeg ved godt det er svært men man har jo lov til at prøve

hvis vi i dag kan få et flertal for det her beslutningsforslag for det vil sende et meget klart signal til finansministeren om

holde op med at presse regionerne hvad det angår og lytte til deres ønske

har udtalt

det først bliver afskaffet fra to tusind og nitten det er jo helt tydeligt et signal fra regionerne om

og en fælles interesse i at vi på det punkt stadig væk kan fortsætte

de vil også høste stor anerkendelse hos samtlige medarbejdere i sygehussektoren og hos

gøre det lidt bedre end det i har lagt op

enhedslisten kunne

jeg sige at

sådan at det

det er

at den

tak

for sig

af et mindretal tiltrådt af et mindretal og

første behandling

at socialdemokratiet ikke

vi afslutter afstemningen nu

det er ikke tilfældet

og fyrre

eller